johanne schmidt nielsen josephine fock

stramninger vandelskravet i våbenbekendtgørelsen har været det samme i mere end femten år den nye bekendtgørelse har heller ikke givet anledning til at politiet har udformet en ny vejledning der strammer kravene til vandelsgodkendelsen jeg er bekendt med at politiet har holdt et møde med sas og 3f om sagen politiet har også i den forbindelse forklaret at der ikke er sket en ændring af reglerne ved den nye bekendtgørelses ikrafttræden

al den stund at man jo ikke tidligere har været i en situation hvor medarbejdere der først er blevet godkendt

et lufthavnskort og få adgang til lufthavnens område særlig

alene med henvisning til bekendtgørelsen og fortolkningen af

det her egentlig har givet anledning til og så synes jeg da at det er vigtigt at tage en drøftelse af

misforståelser får vi dem rettet og politiet får det meldt ud eller jeg får det meldt ud alt efter hvor misforståelsen

at en dag som i dag hvor det mundtlige spørgsmål kommer vi ikke meget længere

ændret bekendtgørelsen men hvis der findes misforståelser

udstedt en ny vejledning fra politiet når politiet laver en vandelsgodkendelse foretager de jo en meget grundig vurdering af personens tilknytning til eventuelle kriminelle miljøer tidligere strafbare forhold og eventuelle efterforskninger hvor personen indgår og det er jo altid en konkret vurdering som bliver foretaget med baggrund i den restriktive våbenlovgivning som vi har i danmark og som

spørgsmål om manglende retssikkerhed men derimod et udtryk for rettidig omhu og det er medvirkende til at bevare et trygt og sikkert samfund og det tror jeg spørgeren og jeg kan

som undrer mig det er jo at på den ene side

skal medarbejdere der bliver ansat ude i lufthavnen godkendes af pet

i henhold til vandelskravet og håndtere våben hvilke der

og foretage en ny konkret vurdering som handler om tilknytning

man har været i besiddelse af euforiserende stoffer og så videre hvorfor er det ikke sådan at man bare kobler det til den vurdering som pet

bare sikre at folk der vurderes

gør vi tingene på en ikke så lige og uregelmæssig måde

gøre det bedre og mere strømlinet

ikke i stand til på stående fod at svare på

en uhensigtsmæssig måde vi gør det på i dag

selv født og opvokset ude på amager også helt ude i nærheden af lufthavnen og der er jo om man vil det eller ej ret mange som man vokser op sammen med som havner i nogle uheldige miljøer jeg ville være ked af hvis jeg eller andre jeg kender ville blive vurderet som en sikkerhedsrisiko fordi vi har gået

som er havnet i et i et ikke så godt miljø

der er nogle betydelige retssikkerhedsmæssige problemer for de her mennesker der arbejder i sas og som nu har mistet

vurdere hvem der skal arbejde disse steder eller have omgang med våben det overlader jeg meget meget trygt til politiet

andre vurdere det hvad det så er rimeligt der skal vurderes

nordjyske der er henvist til af spørgeren spørgeren men jeg vil gerne understrege at indbrudskriminalitet

er et alvorligt indgreb i vores privatliv og vores tryghedsfølelse og hvis indbrud finder sted mens man er hjemme sætter det dybe spor

i mandags offentliggjorde jeg tre tiltag som har til formål yderligere at styrke indsatsen mod indbrud for det første

indsættes der en ny indbrudsparagraf i straffeloven det er krænkende og ødelæggende for enhver at blive udsat for indbrud og det skal afspejles i straffeloven for det andet skal der slås hårdere ned på kriminelle der med fuldt overlæg vælger at begå indbrud mens der er nogen hjemme

og for det tredje skal disse to initiativer understøttes af en særlig fokus

og på omrejsende kriminelle indbrud er og skal fortsat være et prioriteret fokusområde hos politiet rigspolitiet er derfor ved at udarbejde en strategi for indsatsen mod indbrud i private hjem og målet er at strategien skal nedbringe antallet af indbrud i private boliger yderligere og naturligvis at sager om indbrud opklares det er også en stor

skal vi sætte ind over for de omrejsende kriminelle som spekulerer i at rejse til danmark for at begå kriminalitet og skabe utryghed

udarbejde en strategi for indsatsen mod de omrejsende kriminelle grupper der blandt andet begår indbrudskriminalitet

er der i politiet per første januar to tusind og sytten etableret to nye særlige efterforskningsfællesskaber i

vestlige danmark særlig efterforskning øst og særlig efterforskning vest dem forventer jeg mig rigtig meget af det er afløsere for de gamle task force indbrud centre

med til at styrke indsatsen mod den særlig komplicerede kredsoverskridende

organiserede indbrudskriminalitet men indbrudstal vil altid variere det tror

sådan at ministeren da han blev formand

det blev så til en stav i stedet for fordi det var tryghedsministeren der nu blev udnævnt så

det er lidt foruroligende at man taler så meget om det man gør det til sit partis mærkesag man bliver justitsminister og ikke nok med det

tryghedsminister og så ser vi alligevel at tallene eksploderer det

bare noget med at antallet af indbrud varierer lidt det er jo

i vendsysselområdet hvis man tager tallene fra frederikshavn hjørring og brønderslev under et så havde man altså hele en hundrede og ni og tyve indbrud

indbrud sidste år i samme periode

kommer lidt bag på mig at høre justitsministeren sige nåh men jeg har ikke nogen helt specifik forklaring på hvad det er der sker i vendsyssel

er der en lampe i justitsministeriet der blinker eller en medarbejder der kommer og gør opmærksom på

vi får færre indbrud men i vendsyssel

gøre noget ved det og lave en særlig indsats i

fire årsaftalen afsatte ekstra midler til at

politiet i nordjylland at man er opmærksom på den her sag og at man sætter ind over for det men der findes jo bare ikke sådan

pågribe dem men der er en særlig indsats på området

at der skal en særlig indsats til for at løse det her

ministeren gøre lidt mere ud af at forklare hvad

indbrud de samme steder som de har gjort tidligere

og sat ind kan ministeren komme lidt nærmere ind på det sådan

at det måske kunne være nogle af de metoder der kunne

og det bruger man mange kræfter på så ved spørgeren lige så godt som jeg at vi i nogle år her har haft et meget meget presset politi fordi vi jo mildest talt også

de er meget presset og de gør alt hvad de kan men der bliver jo gjort meget for at kigge på

minut og fem og fyrre sekunders taletid tilbage efter at

der har årstal efter sig har faktisk lige i de her måneder tyve årsjubilæum for det var i

regering kom med den første to tusind og fem plan

for at man havde et holdbart sigte så man kunne skabe vækst

dansk økonomi på sporet siden hen har vi haft en to tusind og ti to tusind og femten og to tusind og tyve

v regeringens bud på en to tusind og fem og tyve plan af

var v regeringens plan den eneste der var koblet op på en lang række konkrete

jeg selv husker tydeligt den blev præsenteret af den

en ramme og ikke nogen konkrete initiativer

har været at man lægger en ramme der så efterfølgende bliver fyldt ud med nogle initiativer blandt andet en jobreform to

skatten ned så det bedre kan betale sig at arbejde så det bedre kan betale sig at komme ind på arbejdsmarkedet og lægge sin arbejdsindsats der og også som det blev nævnt en

et meget meget lukrativt og stadig væk verdens mest lukrative su system men lidt mindre lukrativt end i dag for til gengæld at bruge de penge på at øge kompetenceudviklingen i danmark og

du selv det går spørgsmål

at hvor folketinget holdt op med have vinterferie

i mandags så er

åbenbart stadig væk på vinterferie al den stund at der endnu ikke er fremsat et finansieringsforslag

kommende boligskattereform så må vi jo se hvornår

spørgsmålet om hvorvidt der kommer en samlet to tusind og fem og tyve plan

i dette forår så kan vi jo se på den og komme ind i nogle mere dybdegående drøftelser hvilket vi vil se frem til

drs politiske magasin slotsholmen sagde

to tusind og fem og tyve planen ville blive delt op i små ostehapser som ville blive

serveret til oppositionen som man ville gøre det til spædbørn

finansministeren forventer at det er måden at gøre det på

to tusind og fem og tyve plan vil være en ramme en økonomisk fremskrivning af hvordan dansk

på sporet herunder også nogle målsætninger for vækst og ekstra arbejdsudbud som løbende vil blive udmøntet undervejs jeg skal ikke gøre mig klog på at give karakterer for andre folks udtalelser men jeg ville nok næppe have brugt de samme ord som lige

om det men det vil være sådan at der vil blive lagt en ramme frem og den ramme vil gradvist blive

hvordan den udmøntes undervejs vil komme i en række forskellige trin som jeg har nævnt

forventer jeg at der vil komme et et udspil om

på forsørgelse og mere på kvalitet i uddannelse

appetit til at løse det i en samlet helhedsplan derfor var man nødt til at lave en anden model den model indebærer at der kommer en samlet to tusind og fem og tyve plan en plan for hvordan det er de konkrete initiativer kommer gradvis efterfølgende og ikke samtidig med at man præsenterer planen i løbet af foråret der er nogle faresignaler i dansk økonomi grundlæggende går det godt men der er nogle faresignaler dem tager vi løbende hånd om og arbejder

skelne imellem de forskellige

er fra to tusind og ni nationalbanken har stået for design og udformning af serien i samarbejde med blandt andet dansk blindesamfund

i takt med højere påtrykt værdi derudover er

følemærker på hundrede og to hundrede kronesedlerne det giver bedre mulighed for at skelne sedlerne fra hinanden størrelsesforskellen på sedlerne er typisk det som synshandicappede primært orienterer sig efter når de skal skelne seddelværdierne fra hinanden nationalbanken har over for mig oplyst at man ikke har modtaget henvendelser fra blinde eller svagsynede om udfordringer med at skelne pengesedlerne fra hinanden nationalbanken har heller ikke ad andre veje registreret problemer med at slidte sedler ikke kan genkendes af synshandicappede jeg er imidlertid opmærksom på at det i nogle tilfælde kan være en udfordring og hvis der opleves problemer med konkrete sedler der er slidte vil jeg opfordre til at bankerne indsender disse sedler til nationalbanken med henblik på ombytning bankerne er så vidt jeg kan forstå generelt flittige til at indsende slidte sedler til nationalbanken som derefter destruerer disse og erstatter dem med nytrykte sedler

med en opgraduering af den nugældende seddelserie

ligesom det skete forud for fremstillingen af serien fra to tusind og ni

er problemer med at mærkningen af sedlerne hurtigt bliver slidt

som vi seende lægger mærke til

efter størrelse hvis man har hele serien det er ikke altid det der er tilfældet

er muligt at skelne

jeg tænker også at når man nu står med med et nyt udbud når man nu

længere trykker sedlerne ovre hos naboen så kan man sige

hvis man hvis man tager dem op og igen jeg så det jo heller ikke som værende et problem før jeg blev gjort opmærksom på det

følemærker der er på de nuværende sedler indtil

af sikkerhedsmæssige årsager

ikke hensigtsmæssigt for nationalbanken på nuværende tidspunkt at give nærmere oplysninger om hvornår de nye sedler vil være klar jeg regner derfor også med at nationalbanken vil orientere nationalbankens repræsentantskab hvor folketinget jo som bekendt også er repræsenteret så snart det er hensigtsmæssigt så man

følger udviklingen og jeg har meget tiltro til at nationalbanken selvfølgelig er opmærksom på de problemstillinger der bliver

hvis man gik over til direkte blindskrift som man

har på de canadiske sedler det gør det meget meget nemmere for alle at vide hvad det er for

er til at det der står i displayet så også er det rigtige

nationalbanken også bevidste om med hensyn til pengesedlerne der er også hele tiden cirkulation

i dag er cirka ti procent af de cirkulerende sedler fra tidligere serier men de bliver jo hele tiden udskiftet fordi sedler fra tidligere serier sendes retur til nationalbanken hvis de benyttes i butikker eller indleveres til banker

for at lave tingene om hvis vi ser noget

uhensigtsmæssigt helt tilbage i nitten halvtredserne lavede man en fem kroneseddel og en ti kroneseddel i samme størrelse

går stadig væk i i samlerkredse som blindetieren fordi det

mening derfor mener jeg vi vi har alle muligheder for

glad for at man hele tiden har fokus på det her

en lille smule nemmere hverdag ved at de også kan skelne mellem vores pengesedler

det her igennem så det bliver nemmest muligt at genkende de nye sedler for

det er nationalbanken også opmærksom på og det har jeg tillid til de nok også skal få løst

skal vi jo sørge for at de bliver bedst muligt integreret så længe de nu er her altså at de kommer til at

og en vellykket integration forudsætter nu engang at alle kommuner kommer til at deltage

har vi også efter min mening et velfungerende kvotesystem der sikrer at de flygtninge der kommer hertil bliver jævnt fordelt

visiteres til har integrationsansvaret og med til det ansvar hører

også at den enkelte kommune skal anvise en

til den pågældende når det er muligt men indtil det bliver muligt for kommunen

må man bo midlertidigt og lige præcis de midlertidige boliger har vi jo sammen lettet kommunernes

mulighed for at oprette

hvor mange der kan indkvarteres sammen under hvilke forhold man kan indkvarteres sammen

og andre ting det gør at kommunerne har noget bedre tid til at finde permanente boliger som ikke behøver

om jeg synes man skal bo prangende når man kommer til danmark som flygtning

det der er det væsentlige er at man får tag over hovedet og så må man komme til at forsørge sig selv og så kan man finde sig en bolig

gjort opmærksom på via via pressen

hørsholm kommunes borgmester nu har to nye dyre villaer

op mod ti million kr som så kan huse tre flygtningefamilier

meget dårligt signal at sende

bare skal komme til danmark og det kan jo lyde rigtig godt i i manges ører at man kan

en luksuriøs villa at bo i så hvad vil ministeren konkret gøre

sikre at man ikke ikke tilbyder sådan nogle prangende boliger til

er rigtig mange danskere som hver dag går på arbejde

rungsted og for dem kan det jo virke meget unfair

indlogeret så pænt og så flot mens man

som hårdtarbejdende dansker ikke selv har mulighed for

skal man bo ordentligt man skal

og det må dog være det vigtigste hvis man er flygtet til danmark det må være

er man i sikkerhed og at man har tag over hovedet

har fået sin opholdstilladelse og dermed jo så

bliver henvist til en kommune jamen så er det kommunens ansvar og så synes jeg ikke at jeg skal blande mig i hvordan kommunerne håndterer for eksempel sådan noget som indkvartering men

man har ret til at blive indkvarteret prangende jeg synes at man har ret til at få tag over hovedet og så må man tjene sine egne penge og så må man så sørge for at få en bolig der er bedre

kan vi udelukke vedkommende fra at få et dansk statsborgerskab hvis pet vurderer

det kan vi derimod ikke hvis ansøgeren er omfattet af statsløsekonventionen og det er jo altså konventionsmæssigt vi er bundet på den måde for at udelukke en person fra at få et statsborgerskab efter

det såkaldte vandelskrav en betingelse at ansøgeren er fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf i minimum fem år det er altså ikke nok at

efter min mening ikke nogen former for gang på jord at mennesker der kan være til fare for landets sikkerhed skal have krav på et dansk statsborgerskab

det er derfor også et problem som regeringen er meget optaget af og tager meget alvorligt

at tingene tager noget tid det vedgår jeg

de gør men det kræver altså at hele processen er tænkt ordentligt

jeg vil sige at jeg har fuld forståelse for

herre christian langballes

og det er klart at jeg vil orientere udvalget tæt når vi når lidt længere frem i forhold til en løsning på

problematikken vi har ad tre omgange mens jeg har siddet i folketinget givet statsborgerskaber til potentielle terrorister alene af den grund at de var omfattet af statsløsekonventionen og jeg mener at

har været en skamplet på folkestyret at de

var på lovforslaget og selvfølgelig også en skamplet på folkestyret

mener jeg så bare at nu er det altså på tide at man handler

vi er en selvstændig nation der selv sætter reglerne for hvordan vi giver statsborgerskab og jeg synes simpelt hen at den her konvention er gammel den er støvet den er uanvendelig og der er så åbenbart et hul i den der gør at potentielle terrorister kan få et statsborgerskab og det synes jeg simpelt hen er stærkt utilfredsstillende

det man kunne gøre var jo at tage knoglen og

sætte gang i en forhandling det er vel den måde man gør

praksis er på det her område og der er jo ikke rigtig nogen

set også ligeglad med for de kan jo gøre hvad de vil det der interesserer mig er danmark

det er på tide man gør noget vi kunne jo gøre ligesom

mindste sætter sagen i bero indtil man har afklaret hvad der ligger

fornemste ansvar at tage vare på landets sikkerhed og landets borgere og der kan vi jo overhovedet ikke være tjent med

så vil vi stå i den samme diskussion her i folketinget hvor der vil være et flertal der angiveligt vil stemme for for det gør man jo altid

orientering af femogtyvende januar to tusind og sytten

netop indfødsretsudvalget det fremgår

at jeg har indstillet til udvalget at der i de cirka en hundrede og fem og tredive verserende

som den pågældende speciallæge har været inde over indhentes nye lægeerklæringer det har jeg gjort fordi det er afgørende at folketinget får konkrete og

pålidelige oplysninger når indfødsretsudvalget skal tage stilling til om der kan dispenseres fra et eller flere krav i indfødsretsaftalen

er derfor også tilfreds med at indfødsretsudvalget har tiltrådt min indstilling om netop

og oplysninger i de her sager hvor det er relevant at få dansk statsborgerskab er noget ganske særligt og det er noget man som udlænding skal stræbe efter

skal indfødsretsudvalget også kunne stole fuldt ud på de

et eller flere af de krav der er i indfødsretsaftalen som bekendt

kravene til lægeerklæringer

lige præcis det her for øje og som bekendt

regeringen senere i år også fremlægge et

udspil til en ny indfødsretsaftale med skærpede betingelser for netop indfødsret eller statsborgerskab som det også hedder jeg er sikker på at vi i den forbindelse får rig mulighed

indskrænkningen af dispensationer

at for det første er den her sag en skændsel

det vil jo altså sige at de her læger medvirker til at folk kan få dispensation

kvaliteten af de her lægeerklæringer dalet betragteligt det må jeg bare sige

anden fornemmelse af en gang imellem at kigge ind i en sump hvor man ikke ved hvad der er op og ned og jeg synes bare at det

når lægerne ikke selv kan finde ud af det at vi begynder at sikre at der er en lægefaglig standard

en en læge i middelfart en psykiater

er fantastisk at han lige kan udstede nogle lægeerklæringer jeg synes bare at det er under al kritik og jeg bliver egentlig så forarget over

både med statsløsekonventionen

virkelig får strammet op sådan at vi er helt sikre på at de lægefaglige standarder gælder

i forhold til statsborgerskab det er godt i alle mulige andre andre sammenhænge men det søreme også godt i forhold

en ni årig hvis man tydeligt kan se at vedkommende

foranstaltning jeg kan sige at sådan en aldersundersøgelse koster

ikke bruge den de gange hvor det ikke er relevant men de gange hvor det er relevant hvor der kan være spørgsmål

om man er er over atten

i to tusind og femten blev tre hundrede og en og halvtreds mindreårige alderstestet

et samråd den syttende januar har ministeren oplyst at nu er tallet tre ud af fire altså fem og

når man så kun alderstester hvis man er en lille smule i tvivl og det er trods alt nogle sagsbehandlere der sidder

vurdere eller have den tvivl før man alderstester

et problem at blive alderstestet hvis man er fjorten år og

er fjorten år så får man jo privilegierne synes ministeren ikke

tilfælde hvor der er tvivl jeg har overhovedet ingen principielle

den diskussion der for eksempel foregår i sverige hvor læger nægter at aldersteste fordi de mener det er moralsk forkert jeg mener det er moralsk forkert at lyve om sin alder og få de

det jo dermed også kommer til at gå hurtigere nu

der vil man ikke aldersteste i nogen tilfælde man mener at det er moralsk

er moralsk forkert at lyve om sin alder og dermed lyve sig til privilegier

de kristne højtider men det må altså være op til den enkelte

vurdere hvorvidt man vil deltage aktivt i kristne højtider alle i danmark skal selvfølgelig

helt lade være med at praktisere

religion men helt grundlæggende

må man indordne sig efter den kultur der er der efter normerne og værdierne i det samfund som man nu skal være en del af og jeg mener i virkeligheden ikke at det

det handler jo fuldstændig grundlæggende om at man som indvandrer eller efterkommer

gør en indsats for at tage danmark til sig for at blive en del af det her

regeringen med støtte fra dansk folkeparti har indført at

netop har fokus på at indvandrere og efterkommere

tilegner sig dansk kultur tager danmark til sig får danmark ind under huden

jeg mener ikke at man skal tvinges til at gå i kirke juleaften men jeg mener at man skal indordne sig og jeg mener

respektere det fundament

et fundament der i øvrigt også indeholder en række frihedsrettigheder kan man sige netop religionsfriheden som en af de vigtigste og ytringsfriheden man kan sige hvad man vil sågar tegne lige præcis hvad man vil og få det bragt i avisen

og det mener jeg bestemt heller ikke at man man skal tvinges til eller at sige at hvis du ikke går i kirke juleaften

man kan tro på hvad man vil og man kan også helt lade være med at gå i kirke hvis man vil

skal tvinge eller pådutte nogen at gå i kirke juleaften men jeg mener rent faktisk at kristendommen er meget meget vigtig

og titusind kroner årligt da mandø i lighed med andre danske øer bør få del i puljen til støtte til

og objektiv afgrænsning der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre denne afgrænsning tidligere var der også ønske om at nogle færger til en brofast ø skulle med i ordningen og det har der været enighed om at afvise jeg tror vi umiddelbart er bedst tjent med at fastholde at godstransportordningen handler om øer hvor færgen er

at fragtudgifterne kan reduceres ved fælles transport til og fra mandø så det er måske en vej som det i første omgang

for nylig havde vi i landdistriktsudvalget besøg fra

der var en en positiv stemning

den her ansøgning om at få ethundrede og titusind kroner årligt da mandø så i lighed med andre danske øer

håbet meget på at vi her i dag

kunne blive enige om at der er særlige forhold der gælder for mandø

at vi i den her sag kunne opfylde ønsket forholdsvis enkelt og at det ikke kræver nogen lovændring men at det måtte kunne administreres

i forbindelse med den fremgang der er på mandø fordi turisterne jo strømmer til som følge af

og nye arbejdspladser til følge

rigtig mange positive ting at glæde sig

jeg synes stadig væk det er værd at notere sig ligesom jeg lagde ud med at sige at jeg har forstået at man er opmærksom på at tage en dialog med transporterhvervet og jeg synes i hvert fald vi i første omgang skulle se på

den betydning at der kommer flere mennesker til og at

vi skal jo netop være med til at sikre gode rammevilkår for erhvervslivet i landdistrikterne og her kan vi altså bidrage positivt med et tilskud til godstransporten

noterede mig ministerens svar og og jeg vil også gå videre i forhold til den her dialog omkring

transporterhvervet men jeg vil ikke undlade her i dag at gøre opmærksom på at

mandø bliver betragtet som værende en ø også i forhold til fragtmændenes priskataloger en godstransport med mandøbussen fra vester vedsted

være løsningen man skal huske på at det både i forhold til godstransportordningen og i forhold til ordningen om trafikal ligestilling

vigtigt at sørge for at de øer som man ikke kan komme hen til uden at skulle betale for en færge

sikret mere lige muligheder med resten af landet

en lidt anden situation jeg anerkender at man ikke kan komme

men der er jo den mulighed at man faktisk kan komme frem og tilbage uden at skulle betale for en færgetransport og det er jo den færgetransport der er en form for kompensation for i nogle af de forskellige ordninger

baggrunden for indførelsen af godstransportstøtten til samfundene

må erhvervene altså på trods af at de er landfaste et par gange i døgnet betale ekstra for at få transporteret deres varer til og fra øen da betegnelsen

mandøs fortsatte overlevelse som helårsbeboet ø er afhængig af at der kan skabes erhverv det er positivt at der er

give gode rammevilkår for arbejdspladser for bosætning og for erhvervslivet og derfor må det være naturligt at mandø bliver en del

fordi den nærmeste akutbil i skærbæk var ude af drift og har ministeren nogen planer om at tage initiativer til at styrke

har jeg ikke mulighed for at vurdere hvorvidt der i et konkret tilfælde er givet den i situationen bedst mulige hjælp det er som spørgeren

regionerne som er ansvarlige for at sikre deres borgere den nødvendige hjælp i tilfælde af alvorlig akut sygdom eller ulykke og det er også regionerne som beslutter hvilken supplerende præhospital indsats der skal indsættes for at sikre hurtig hjælp i de områder hvor der er relativt lang responstid for ambulancekørsel det har regionerne gjort på forskellig måde men fælles for de fleste regioner er at der mange steder i tyndt befolkede områder og på mindre øer er oprettet særlige førstehjælpsordninger de kan hurtigt rykke ud når der er tale om for eksempel hjertestop

indtil ambulancen eller anden hjælp når frem og og netop ved hjertestop

er det vigtigt at alle led

og at såvel førstehjælpere som almindelige borgere også træder til og

ser heldigvis også mere og mere at det er det der er tilfældet blandt andet måske også som resultat af

styrke den præhospitale indsats i danmarks landdistrikter det skal være sådan at man skal have den bedst mulige hjælp uanset hvor

fordi den forhenværende borgmester

kæmpede for akutbilen det betød meget for ham

ambulancedækningen og og det

for at sikre at det ikke sker igen man

der synes jeg også at det er så vigtigt at vi herinde fra christiansborg tager initiativ

er det for nogle planer man har i sundhedsministeriet for at tage initiativer til at styrke den præhospitale indsats i danmarks landdistrikter

den afdækning der har været i de forskellige medier har været

hjertelæge og andre der har sagt at man formentlig kan sige at

nødvendige hjælp i det tilfælde man kommer ud for en ulykke eller

akut bliver ramt af sygdom det er faktisk også baggrunden for at skiftende regeringer sammen med folketinget jo

afsætte midler til at understøtte lige præcis den præhospitale indsats

den præhospitale indsats styrket med

fik sundhedsvæsenet alene i to tusind og seksten tilført

milliard kroner ekstra og i finansloven for

det som må formodes at være en stor sorg hvor han har mistet sin kone også stillet sig frem og peget på at en akutbil kunne have gjort en forskel jeg mener

herinde på christiansborg må tage ansvar vi må sætte os sammen og

politiske tiltag og drøfte hvordan vi kan styrke den præhospitale indsats

hele danmark og særlig i danmarks landdistrikter

ministeren ønsker man den her politiske drøftelse

at slå fast her frem for at man forsøger

en politisk prioritering her er jo netop

afsatte vi jo netop midler til nye supersygehuse og med den her nye struktur

betyder det også at vi styrker den præhospitale indsats lige præcis fordi der

bliver længere til nærmeste akutmodtagelse der er jeg nødt til bare

væsentlige forbedringer når man kigger over en årrække

jeg mener vi skal tage initiativ herinde fra christiansborg vi kan ikke have

har været i en situation med personalemangel

der vil jeg erklære mig enig i at det må være i ambulancen som jo også kan medbringe patienten og transportere patienten til sygehuset i forhold til den

at der kommer den nødvendige hjælp når de kommer ud for en ulykke eller når de bliver ramt af alvorlig sygdom

at slå fast at det er regionerne

herunder jo også et velfungerende ambulanceberedskab og det er altså også regionerne i det her tilfælde stadig væk

som bestemmer beredskabets omfang i de enkelte geografiske områder på baggrund af

regionerne er jo ansvarlige for at udarbejde retningslinjer for den

de er ansvarlige for at lave retningslinjer for disponering af præhospitale ressourcer de er også ansvarlige for indsættelse af ambulancer og anden hjælp i form af akutlægebiler akutbiler og akutlægehelikoptere

kan man sige opgavefordelingen er her og hvilket

stort ansvar der naturligvis påhviler vores fem regioner i forhold til

også bør være et anliggende for

sundhedsministeren og for folketinget det her

er ikke et partipolitisk slagsmål

det er grundlæggende sådan at minutter er afgørende for liv eller død ved ulykker og ambulancedækning og responstider er et vigtigt emne

vi skal både i byerne såvel som i landdistrikterne kunne være helt sikre på at vi har det bedst mulige beredskab inden for den økonomiske ramme der selvfølgelig er der er alt for mange eksempler på såkaldte nedetider og manglende ambulanceberedskab og for lange responstider og vi kan ganske enkelt ikke spille russisk roulette med borgernes sundhed lad mig nævne et par eksempler på huller i ambulancedækningen i region syddanmark det seneste

aktindsigt viser at i løbet af perioden

2015 til en og tredive nul fem 2016 hvor akutbilen skulle have været til rådighed i

stod bilen stille fire og tyve procent af tiden i skærbæk fem og tyve procent af tiden i haderslev ni og tyve procent af tiden i grindsted

har aktindsigt vist

afdækninger i medierne jydskevestkysten fyens stiftstidende regionalt tv tv syd osv

udfordring for vores sundhedssystem

er enige om bliver etableret derfor

er det lige præcis også det stærke fokus som regionerne har og skal have

det er derfor at faktisk både den tidligere og den nuværende regering har afsat midler til netop at få styrket

den præhospitale indsats og den er som jeg nævnte i min forrige besvarelse jo altså senest styrket med tyve million kroner og så er

ikke et udsultet sundhedsvæsen vi har i danmark det synes jeg også at

i debatten i forhold til det her men men jeg er jeg er enig i at den præhospitale indsats er vigtig og jeg synes

med de økonomiske rammer de har har gode muligheder for netop at sørge for en præhospital indsats

til den her udfordring vi kan ikke leve med en falsk tryghed vi må kræve reel tryghed for borgerne og vi skal kunne have tillid til systemerne når vi ringer

hundrede og tolv derfor vil jeg gerne spørge

ministerens umiddelbare holdning til det at vi beder regionerne om at opgøre de her responstider og udsende dem på postnumre og ikke for store

præcist billede af

offentliggøres det synes jeg grundlæggende er vigtigt

en god idé og man kan altid diskutere

det betyder at man som borger i den i den pågældende region jo netop har mulighed for at stille sine lokale regionspolitikere spørgsmål om om hvordan man prioriterer sundhedsvæsenet og dermed også den præhospitale indsats

afgørende vigtigt for vores demokrati at vi har den form for åbenhed

som politiker når man har ansvaret for at fastlægge nogle serviceniveauer

kan stilles til ansvar for om man har prioriteret rigtigt og om man

de rigtige mål og de rigtige rammer

fem og tyve minutter og respekt for det regionale så vel

for det kommunale selvstyre men måske burde det også være en overvejelse værd for ministeren det kan vi måske forfølge ved en

det præhospitale område der sikrer et fastsat service og kvalitetsniveau for såvel offentlige som private leverandører

måske er en udfordring at regionerne laver selvkontrol og selv bestemmer hvad

var på tide at vi tænker i retning af et landsdækkende organ som kunne fastsætte et mindste

jeg har sagt at jeg ikke kan tage stilling til sådan de lægefaglige vurderinger som måtte ligge til grund for regionens retningslinjer men jeg har faktisk i dag bedt

region syddanmark om at komme med en redegørelse for regionens præhospitale indsats i forbindelse med hjertestop uden for hospitalet og det er ligesom en besvarelse til til begge spørgere for

udskrivning af en patient skal være en lægefaglig vurdering og en udskrivning må ikke afhænge af om der for eksempel mangler hænder i weekenderne

der er sygdom blandt personalet eller

jeg karakteriserer som ikkelægefaglige

generelt set uacceptabelt hvis patienter udskrives

set også baggrunden for at at regeringen

med det formål at bidrage til at forbedre forholdene i psykiatrien

grundigere blik på hele styringen

nedsat en arbejdsgruppe som til efteråret kommer med konkrete anbefalinger til hvordan styringen kan blive forbedret med det formål at gavne de patienter

vil vi sikre en bedre opfølgning på de

med spørgeren i i at den her politiske beslutning om at styrke psykiatrien har vi truffet med det formål at den rent faktisk skal gøre

har ad flere omgange efterspurgt

nu er den proces sat i gang og det er jeg personligt rigtig rigtig glad for ikke desto mindre

rundtomkring i landet det her er en af dem det er en otte og tyve årig mor der har en psykose

men bliver udskrevet dagen efter fordi man

kan gøres noget for hendes tilstand så går der tre dage hun hører stemmer igen og det ender

i den her forfærdelige situation hvor hun

myrder sin ni årige datter fordi hun hører stemmer det er jo ekstremt bekymrende

en patient bliver udskrevet det kan undre mig personligt

en psykose bliver udskrevet igen dagen efter derfor vil jeg høre

den ansvarlige læges opgave at foretage en faglig vurdering af den enkelte patient og

meget vigtigt at få slået fast at udskrivning af en patient skal være en lægefaglig vurdering og det må ikke afhænge af andre ting

om om redegørelser er løsningen

har fokus på den på den lægefaglige vurdering i den

og sender så mange midler ud til netop at få oprustet psykiatrien

det rent faktisk har en positiv

tre dage senere myrder sit eget barn

man kan lære af eller drage en konklusion

eller andet sundhedsfagligt personale som vurderer hvilken indsats der er behov for og det er ikke nødvendigvis sikkert de vurderer at der er behov for en indlæggelse men det er jo ikke det samme som at de afviser patienterne der er det

tilkendegive hvad det er for et ansvar sundhedspersonalet står med de står jo med en kæmpestor opgave i forhold til at forklare patienterne og også eventuelle pårørende hvad der så skal ske med vedkommende og det kan jo for eksempel være at man bliver henvist til egen læge eller speciallæge i stedet for at blive indlagt så blot for

enkeltsagsredegørelser

der styrker psykiatrien bredt set og jeg

optaget af også at styrke psykiatrien bredt set det ved jeg også godt vi kan finde enighed om og netop også

endte med at slå sine egne forældre ihjel der har været nogle konkrete sager hvor psykiatrien

nogle meget tragiske skæbner og jeg tænker at her er

fald en mulighed for at blive klogere så hvis den her enkeltsag ikke skal gentages kunne det være meget godt

den og derfor håber jeg at ministeren kommer på andre tanker og måske vil prøve at grave

over for psykisk syge patienter

er plads til forbedringer det er jo også derfor at udvalget

er i gang med det her meget meget grundige arbejde

mere sammenhængende forløb for for en sårbar patientgruppe

jagte enkeltsager som vi ja

det er samtidig et forsøg på at imødekomme kritiske røster gennem et afgrænset tiltag som dermed i et tidsrum på tre år kan give tid og ro for både de halvtreds skoler og resten af skolerne til at få nogle flere erfaringer jeg er enig i at der stadig er behov for varieret

undervisning og det kan heldigvis også sagtens integreres i fagundervisningen rammeforsøget ændrer ikke på at der fortsat vil være krav om variation bevægelse lektiehjælp og samarbejde med fritids og foreningsliv i folkeskolerne

skolelederforeningen og danske skoleelever de har kritiseret det ret kraftigt fordi

tid til det og når man nu forkorter skoledagen er det den varierede undervisning som

det med at komme ud i den åbne skole og have en varieret undervisning når ministeren nu siger at hun bakker op om folkeskolereformen og har gjort det mange gange hvordan vil hun så sikre at alle elever får en mere varieret skoledag

var intentionen når man nu skal forkorte

om at der skal være en efterspørgsel altså nogle fagprofessionelle

og nogle forældre der mener at det kunne være spændende det er helt frivilligt det omfatter halvtreds skoler og det vil sige cirka fire procent af det samlede antal folkeskoler i

det er klart at de erfaringer der bliver gjort på de halvtreds skoler

men det kan jo også være at de nøjagtig som når man har gennemført andre rammeforsøg kunne være interessante for andre

binder skolen sammen i forhold til den åbne skole og den varierede undervisning

at sende signaler og lave forsøg vil jeg hellere høre ministeren om om hun synes at man styrker hele folkeskolen særlig når der skal skæres så kraftigt ned i det

drejer sig om at man helt frivilligt kan indsende en ansøgning hvis man bliver enige med

deltage i det her forsøg med mere frihed og så kan man omlægge nogle ressourcer

det er ikke noget med at tage noget fra nogen det er et helt frivilligt

som jo kræver at der er et lokalt engagement og at man

siger er mere eller mindre frivillige og

nogen der mister noget ved det

folkeskolereformen er jo at det ikke er alle

at man lærer mest eller får mest ud af at sidde

variationer til nu iværksætter man de her forsøg men anerkender ministeren ikke at hvis man iværksætter

forsøg kan der være elever de steder som har behov for anden undervisning som mister de muligheder altså bedre mulighed for læring ved at man fratager dem

varieret undervisning som er et af kerneelementerne i

tolke ministerens udtalelser anderledes end at det

så er et forsøg ministeren ønsker ligesom skal være et opgør med

af hovedelementerne i folkeskolereformen gør det ikke indtryk på ministeren

er jo ikke ubetydelige organisationer når vi taler om folkeskolen

skepsis over for det her det kunne

hænger sammen med at der er nogle elever som med den måde folkeskolereformen er indrettet på vil få bedre og anderledes muligheder for undervisning og indlæring

skoler hvor det er sådan at de netop ikke får den varierede undervisning

altså de fagfaglige timer går det ud over eleverne

men det ændrer ikke på at det her rammeforsøg som jo altså kun

nøjagtig ligesom der jo altså også på frie og private skoler er variation i i undervisningen selv om man ikke

er underlagt de samme krav som man er i i

og undervisningsforløb så det passer til deres elever de skoler der deltager i forsøget vil fortsat have pligt til at sikre variation i undervisningen bevægelse lektiehjælp og samarbejde med fritids og foreningsliv men selvfølgelig vil det kræve at det integreres i den faglige undervisning der er mange måder at løfte de mindre bogligt stærke elever

eksempel er der evidens for at klar klasseledelse en stærk faglig rammesætning og tydelige og høje forventninger til eleverne er helt centralt for en undervisning af høj kvalitet som skal gøre alle elever dygtigere uanset deres faglige udgangspunkt jeg mener at det er den lokale skole som bedst tilrettelægger undervisningen og udnytter ressourcerne så de bogligt svage elever løftes det skal vi ikke detailstyre

til rådighed og derved tilskynde skolerne til at arbejde med at løfte de mindre bogligt stærke elever regeringen vil derfor oprette en pulje på fem hundrede million kr der skal tilskynde skoler til at løfte de fagligt svage

hvis det er sådan at man reducerer skoletiden så skal man også have længere åbent i fritidshjemmene

sådan at ministeren lige vil forklare hvilke konsekvenser det her forsøg vil have for fritidshjemmene når de nu skal udvide åbningstiden og har ministeren tænkt over det i forhold til hvilke konsekvenser det kan få kan det ikke få nogle konsekvenser

social skævhed i forhold til de her ting

sendt hjem med nøglen om halsen

i hvert fald ikke de børn hvis forældre

er min bekymring at de kan

hvor der er sket en en række forandringer så

meget længe og jeg har som sagt iværksat den her undersøgelse for

og i forhold til hvem det er som ikke kommer i institution vil ministeren så sige hvem hun tror der kommer i en institution og hvem der

man selvfølgelig kan klare lokalt men det rykker jo grundlæggende ved de formål der er med folkeskolereformen altså at man skal udfordre alle elever så alle bliver så dygtige

som de kan og at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og der er diskussionen om

kerneområde muligheden for at alle får en varieret skoledag jo helt central og det er det ministeren her lægger op til

og der er det bare at spørgsmålet rejser sig om ministeren så ikke her de facto er inde at pille

at man stiller det spørgsmål

det forsøg som ministeren står og taler om her og som altså størrelsesmæssigt svarer til det antal folkeskoler der er

altså at alle børn og unge uanset baggrund med en mere varieret varieret undervisning og tilrettelæggelse af undervisningen skulle have de muligheder

godt klar over at ministeren repræsenterer et uddannelsessyn som er markant anderledes det

givet udtryk for end det jeg står for men jeg synes det er sørgeligt og kedeligt

at man skulle lave en ny og anderledes skole nu

der skal laves forsøg på halvtreds skoler

hvordan vil ministeren når hun siger at de stadig væk er forpligtet på at lave varieret undervisning

sikre at de halvtreds skoler

ganske udmærket på de frie

fuldstændig den skal være der men der kan være helt andre barrierer for

at folkeskolen er kastet ud i århundredets største projektmageri

have ment at folkeskolen var kastet ud i århundredets største projektmageri og så nu

gøre som vi diskuterede det i tidligere spørgsmål ved

forsøg som er med til at underminere

folkeskolereformen derfor er der jo her igen et spørgsmål

de grundlæggende elementer i folkeskolereformen altså at folkeskolereformen skal sikre at alle børn og unge uanset baggrund får bedre muligheder for en varieret skoledag som kan gøre at de får bedre indlæring

medie talte den her reform

så lige nu skiftet holdning hvordan kan man

særlig elevernes sociale trivsel ligger højt

er også udfordringer to og firs procent af eleverne synes at skoledagen er for lang og både lærere og forældre har siden to

og fjorten oplevet en stigning i støj og uro i undervisningen det er vigtigt vi er åbne over for både de positive og

det er primært lokalt at der kan være behov for handling men jeg er også parat til at foreslå justeringer fra centralt hold hvis det er nødvendigt det vil jeg gøre med en respekt for at sikre ro om folkeskolen som der står

folkeskolereformen havde kastet folkeskolen ud i som det blev sagt århundredets største projektmageri

et synspunkt man er afveget fra efter at man har fået lov til at blive minister nu er spørgsmålet jo så

om ministeren stadig væk mener det hun sagde altså at folkeskolereformen gør ondt på eleverne

hvis man ser på de resultater den allerede har skabt og det siger ministeren jo selv

meget stor del af eleverne trives ganske godt de seneste analyser

trives rigtig godt i skolen der er stadig nogle der skal trives bedre dem skal vi have bedre fat om

udviser fem og tres procent af eleverne en høj grad af faglig interesse for skolen

stigning en lille stigning resultaterne i særlig matematik er blevet bedre ifølge pisa undersøgelserne betydningen af den negative sociale arv er ifølge selv samme undersøgelser pisa undersøgelserne mindsket jeg har meget svært ved at se hvordan en sådan reform

som noget der gør ondt på eleverne derfor vil jeg bare høre om ministeren stadig væk mener

dem her vi kan drøfte dem i samråd ja

det i folkeskolen det er det jeg synes er vigtigt

det jeg har fokus på er at både lærere og forældre siger at der er sket en

lytte til vi bør lytte til borgerne

og der er cirka en tredjedel af forældrene der er bekymrede for om deres børn kan komme til sport og idræt så er det jo noget vi også skal lytte til samtidig med at vi kigger på de positive ting i reformen

tale ærligt om de udfordringer der er

derfor vi er lidt skeptiske over for de initiativer som

gang på privatskoleområdet det må ministeren jo forklare i en anden sammenhæng vi betragter grundlæggende folkeskolen som noget helt særligt derfor undrer det os bare at man kan have en minister som har ment at og det er det jeg spørger om mener ministeren stadig væk

hvilke gode ting er der hvad fungerer godt det ser ud til

er en positiv strømning omkring bevægelse der er stadig væk nogle udfordringer i forhold til bevægelse for de store elever

som ministeren nu står i spidsen for så derfor er vi selvfølgelig optaget af om ministeren nu

skulle gøre en god skole bedre eller om man stadig væk synes at det er århundredets største fejltagelse eller projektmageri jeg

kan ministeren løfte sløret for hvad det er

vi kan diskutere dem nu og hver eneste uge det har jeg intet imod

skal være det afsluttende spørgsmål med et håb om en bekræftelse at ministeren altså ikke mener at folkeskolen nu

i århundredets største projektmageri

at folkeskolereformen gør ondt

i de unge år at der sker en dannelse her også en dannelse som fører ind i vores kunst vores kultur bredt og det er faktisk en del af den demokratiske dannelse så jeg tror at vi har en fælles optagethed af at det her er vigtigt

er samspillet mellem skole og kulturliv jo noget som har fået en stigende bevågenhed igennem

jeg synes at det er vigtigt at børnene igennem deres skolegang oplever så meget kunst og kultur som overhovedet muligt

jeg ser gerne at folkeskolerne indgår i et endnu tættere samarbejde med kulturlivet uanset om det er uddannelsesinstitutioner om det er museer teatre eller hvad det er

jeg tror at meget af den her indsats i bund og grund også handler om vilje og jeg kan se at den vilje faktisk er til stede mange steder der er rigtig gode eksempler på at det virkelig lykkes det er mennesker som viser en interesse for det som finder ud af hvordan vi kan samarbejde hvordan vi kan få det her til at lykkes så jeg vil i samarbejde med undervisningsministeren arbejde for et vedvarende fokus på det og der vil jeg så blot sige at der jo allerede er flere initiativer i gang fra statens side som jeg vil følge op på der er en og tredive kommunale samarbejdsprojekter som allerede nu har fået

der kommer videns og erfaringsopsamling fra kulturministeriets side prøver vi at skubbe på

en stor opgave i forhold til museerne vi har støttet med en række kulturtjenester som netop skal bygge bro mellem skole og det brede kulturliv og endelig kommer tænketanken for

musikskolerne med en række anbefalinger her kort før sommer

der sker rigtig meget som jeg indledte med at sige rundtomkring lokalt det sammenspil er under udvikling jeg synes at

og jeg tror som sagt at meget af det handler om god vilje men det handler

mødet mellem børn og kultur og det er hele

men i sidste ende er der altså også et forældreansvar

for det private boligmarked indebærer det lavere huspriser og faldende huslejer i udlejningsbyggeriet sådan hænger det ikke sammen i den almene boligsektor her fastsættes huslejen efter balancelejeprincippet og huslejen skal dække udgifterne i boligafdelingen det er derfor naturligt og en konsekvens af loven at der opstår problemer med tomme boliger det er i første række boligorganisationens ansvar at takle udfordringerne de kan spare på udgifterne for på den måde at bringe huslejen

ved at gøre dem mere attraktive men man må indse at den type foranstaltninger har sine begrænsninger når der grundlæggende ikke er efterspørgsel på boligerne når en afdeling bliver nødlidende og boligorganisationen ikke længere selv kan løse problemerne kan den søge hjælp landsbyggefonden i den situation går landsbyggefonden sammen med kommunen og boligorganisationen for at finde langsigtede og økonomisk bæredygtige løsninger på problemerne i nogle tilfælde er der ikke løsninger som kan sikre en videreførelse af afdelingen i den situation må man enten sælge boligerne til anden side eller helt eller delvis nedrive boligerne i afdelingen

selvfølgelig kedeligt når det sker på den anden side kan vi ikke have almene boliger stående

lade være med at opkræve så højt et medlemskontingent

udgifterne omvendt er de samme og indtægterne falder fordi folk ikke vil være medlem

foreningen så har det den konsekvens at de resterende medlemmer

må dække udgifterne alene

er to tusind syv hundrede boliger boliger

altså man har et vist antal

vi har givet kommunerne mulighed for at lave fleksboliger

lade være med at kræve bopælspligt

man har lov til at have en bolig uden at man bor

at en kommune kan lade være med at kræve bopælspligt

så altså er ministeren enig på det principielle og politiske niveau

uagtet hvor mange boliger der står tomme eller ikke står tomme i at en kommune skal

om det er helårsbeboelse eller fritidsbolig det er udlagt til så når man ikke har taget stilling i lokalplanen til at det skal være helårsbeboelse

via planloven og man kan uddele bøder

folkeregisteradresse der træder boligreguleringsloven i i kraft og så er der andre sanktionsmekanismer

borgere som bor andre steder i verden og har lyst til at bo en del af deres liv i københavn skal have mulighed for også at gøre det men jeg synes at kommunen

andet hvis de ønsker det og det har kommunerne så vidt jeg kan se mulighed for

problemet er at en del af københavns kommunes lokalplaner ikke opererer med udtrykket helårsbeboelse så tror jeg også

enhedslistens borgmester mikkel

han klager over det her men vi hører ikke tilsvarende meget fra byens politiske flertal repræsenteret af overborgmester frank jensen

måske er der også nogle interne problemer i københavns kommune med at den borgmester som klager meget over det ikke har opbakning fra det flertal som dominerer i kommunen

som notorisk er flaskehalse for det andet indgår kystbanen i et stort sammenhængende svensk intercitytogsystem det gør trafikken særdeles kompleks forsinkelser fra svenske

enkeltsporede strækninger mærkes direkte på kystbanen

kontrollerne er en yderligere belastning af kapaciteten og de forhindrer effektiv togtrafik og øger risikoen for driftsforstyrrelser navnlig på kystbanen hvis man ønsker at forbedre punktligheden på kystbanen er en mulighed at tynde ud i trafikken altså køre færre tog det har der dog ikke hidtil været et politisk ønske om en anden og umiddelbart attraktiv løsning ville være at køre kystbanen som et lukket system hvor togene vender på københavns hovedbanegård det er desværre fysisk umuligt da der ikke er kapacitet til at vende togene på københavns hovedbanegård en tredje mulighed er at koble kystbanetrafikken sammen med den sjællandske regionaltrafik i stedet for som i dag med den langstrakte

sydsvenske intercitytrafik det er en reel mulighed men det forudsætter at togene kan fortsætte på sjælland ad elektrificerede strækninger en sådan omlægning skal derfor ses i sammenhæng med elektrificeringen på sjælland der er et arbejde i gang for at gennemføre en sådan løsning på længere sigt hvad angår id og grænsekontrollen har vi taget flere initiativer dsb har den tredivete januar i år indført en ny og bedre model for id kontrol ved lufthavnen som på sigt åbner for ti minuttersdrift på den danske side derudover har regeringen senest accepteret at svensk grænsekontrol kan ske i togene mod sverige dette gør det muligt at spare ti minutter som svensk politi i dag bruger på grænsekontrollen på hyllie station som et sidste element af betydning for punktligheden på kystbanen skal nævnes at der er planlagt sporarbejder på strækningen over seks uger i to tusind og sytten og seks uger i to tusind og atten der er tale om nødvendige sporarbejder de vil selvfølgelig være til gene for de rejsende på kystbanen mens de står på men funktionsdygtig infrastruktur er en nødvendighed for punktligheden

for tredje kvartal to tusind og seksten at

kørte syv og tredive procent dårligere end bare et et år

årsagen var primært fejl på togene og manglende vedligeholdelse

ministeren nævner og jeg synes jo at det det er uansvarligt fra dsbs fra dsbs side at man i en meget lang periode ikke har vedligeholdt togene

grad har en påvirkning på rettidigheden på kystbanen

en ting er de langsigtede ting men der er altså nogle kortsigtede ting som man kunne

noget om hvad det vil sige at være pendler på kystbanen og der er jo endnu ikke sket det at kystbanen i en lang periode har været tilfredsstillende for pendlerne heller ikke i forhold til dsb

deres datterselskab da de havde den opgave det var heller ikke en opgave som de kunne klare vi blev lovet at dsb

femtende december tusind og femten nu ville køre rettidigt det gør de stadig

fra københavn op langs øresundskysten

intercitytog var en meget meget dum

huske på den erfaring og i så lille et omfang som muligt binde tog sammen sådan at forsinkelser på en del af strækningen afstedkommer forsinkelser på andre dele af strækningen det bør være sådan at tog i et vist omfang kører frem og tilbage mellem

ligger meget langt fra hinanden det er svært at lave et nyt udbud uden at ændre på de helt strukturelle forhold altså det vi venter på er jo at toget

er forudsætningen for en mere stabil

det bedste jeg kan love her og nu man må også være ærlig i den her situation og sige at der er truffet dårlige beslutninger tidligere og førend disse dårlige beslutninger kan

nye forhold der skal etableres først når de nye forhold etableres

jeg står alene med hverken vores utilfredshed eller vores ønske om at få signalsystemet til at fungere som forudsat der er næppe nogen tvivl om at passagererne

er et teknisk emne jeg kan derfor ikke give et detaljeret svar nu og her

dog sige at det selvfølgelig skal kunne virke i frostvejr signalsystemet er på nuværende tidspunkt i en testfase på en teststrækning hvilket blandt andet tjener det formål at man lærer om systemets brug og vedligeholdelse når det er sagt tror jeg at omfanget og varigheden af systemets børnesygdomme har overrasket alle og jeg ser frem til at banedanmark får lejlighed til at give os alle i forligskredsen en forklaring af samme grund har jeg inviteret til månedlige møder i forligskredsen hvor banedanmark skal redegøre for status for signalprogrammerne der skulle som bekendt have været et møde i dag men det har desværre måttet udskydes af hensyn til ordførernes kalendere vi vil prøve at finde en ny dato for mødet i starten af uge ellevte på dette møde vil banedanmark blandt andet kunne redegøre for den problemstilling

jeg synes alligevel at det når vi har onsdagsspørgetiden så

lave en teststrækning og det er jo

at det ikke er hele s togsnettet der bliver lammet når man sætter noget nyt i gang og det så ikke er klar til frost

lave yderligere tiltag

ulemper ved det her altså hvad har man haft af overvejelser hos banedanmark inden man går i gang med det her system i forhold til hvordan

det rigtige skinnenet altså

har man ikke gjort andre tiltag der gør at man udelukker at man kommer derhen

hvor man godt nok kun på en forsøgsstrækning oplever

togene kommer forkert til perron og alverdens ting altså

taget flere tiltag inden man ruller det her ud på en forsøgsordning i den virkelige verden er der ikke noget man kan indskærpe over for banedanmark for at undgå det her

kan tåle frost er det jo med til at

endnu en gang en eller anden tåbelig historie altså

inden man går i gang er der ikke yderligere tiltag og hvad for nogle samtaler har ministeren haft med banedanmark for

det gælder blandt andet schweiz og det gælder istanbul

fejlen er formentlig opstået fordi det på en måde er monteret anderledes måske er der en antenne der er monteret anderledes på de danske tog end

et tilsvarende signalsystem som fungerer i schweiz og i istanbul og

noget man skal rette og det skal man rette i den her testfase derfor er det godt at vi har en testfase hvor vi prøver sådan nogle ting af i stedet for at vi udruller udruller det over hele s togssystemet førend det er prøvet af

det var det det jeg kunne svare på de fem og tyve spørgsmål som jeg tror herre rasmus prehn

strækning hvor man prøver nogle af de her ting så så man ikke kommer til at genere passagerer i virkeligheden med noget der ikke virker fordi

over hele s togssystemet med det vons

eller man kan tage det i brug kun på en udvalgt strækning og se hvilke problemer det giver når man nu tester det i det virkelige liv og det er det man har gjort det forekommer mig at være en fornuftig måde at gøre det på men det er også kommet bag på mig at der har været så mange problemer i den her testperiode i virkelig brug som der har været men det er dog bedre at det er

i en testperiode og på en teststrækning end det er i hele systemet jeg kan ikke på stående fod sige om man kunne have gjort det anderledes jeg kan ikke sige om man skulle have kørt frem og tilbage på en bane hvor der ikke var passagerer

vi kommer i en så tåbelig situation altså det må da være sådan at hvis man har testet det i udlandet og de er løbet ind i nogle af de samme problemer i hvert fald i en indkøringsfase eller noget andet

man skulle montere det så man ikke monterer det anderledes end i istanbul og schweiz

yderligere tiltag man kan gøre og hvad for nogle samtaler har ministeren haft med banedanmark for at opnå det

den kollektive trafiks troværdighed der bliver udfordret når der kommer

tilrettelagt efter ens individuelle behov for mig handler det konkret om

der får hjælp fortsat har indflydelse på eget liv

at alle mennesker er forskellige at medmenneskeligheden er i fokus i plejen at de ældre har mulighed for at få gode oplevelser og at vi sikrer alle en værdig afslutning på livet det er værdier som også ældrekommissionen er kommet frem til og som jeg er rigtig glad for at vi har fået skrevet ind i regeringsgrundlaget en anden ting som jeg er godt tilfreds med er at de tre partier der nu

udgør regeringen sammen med dansk folkeparti i finansloven for to tusind og seksten blev enige om en samlet model for

at den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet

for på den måde har vi nu sat værdighedsdiskussionen på dagsordenen i alle otte og halvfems kommuner med værdighedspolitikkerne i hånden har borgere pårørende og medarbejdere nu fået en rigtig god mulighed for at tage en dialog med lokalpolitikerne om hvordan vi sikrer at plejen og omsorgen i kommunerne udføres

spørgsmål om at de praktiske gøremål bliver gjort men også at der bliver taget hånd om den ældre

dagen er min opfattelse er bare at selv om der er blevet sat meget fokus på det her

ældre derude der sidder og ikke har den samme følelse og

dem som skal udføre

vil bare høre om ministeren har nogen plan for for en

række gode initiativer sat i gang blandt andet med

for at vi fik på finansloven for to tusind og sytten så vi

vi håber at der kommer mange ansøgere så vi kan få maden tilbage

som skal se på om vi kan finde nogle dokumentationskrav og regler som er

selvfølgelig skal løbes i gang

skal udføre plejen eller dem som som modtager den

kan sige at

med yderligere nul

taget højde for det løft som følger

regler og vejledninger fastsat fra centralt hold

har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet på en måde

det gælder også for medicinhåndteringen også når behandlingen med medicin

overlades til medhjælpere på behandlingsstederne

der forskelle i medhjælpernes forudsætninger i opgavevaretagelsen og i de lokale forhold det skal de lokale instrukser tage højde for den administrative ledelse har blandt andet ansvaret for at sikre at personalet ved hvordan medicinen skal håndteres og det gælder både receptpligtig medicin håndkøbsmedicin og kosttilskud ledelsen har også ansvaret for

medhjælpernes samarbejde med lægerne og at personalet benytter det fælles medicinkort endelig skal ledelsen sikre at medhjælperne i relevant omfang journalfører medicinhåndteringen i patientjournalerne ledelsen skal også føre det nødvendige tilsyn med at instrukserne følges

medicinhåndtering og sikre at personalet kan udføre arbejdet

indskærpelser der var kommet til ministeren blandt andet fra embedslægetilsynet

ministeren i sin besvarelse i dag fremhæver hvor vigtigt det er at

og ministeren behøver ikke sige at hun ikke vil snakke om det for det ville hun jo i hvert fald godt på dr

tidligere så det vil hun selvfølgelig også

også fra den periode hvor ministeren var forstander er er nogle af kritikpunkterne

der manglede skriftlige instrukser i forhold til sygeplejefaglige optegnelser

instruksen for medicinhåndtering

ikke stemte overens med sundhedsstyrelsens vejledning og at der ikke var en skriftlig instruks for personalets opgave i forbindelse med beboernes behov for behandling for nu bare at nævne tre af de sytten konkrete kritikpunkter fra embedslægens tilsyn hvordan vil ministeren forklare det

de tilsyn der blev lavet synes ministeren ikke at det er et stort problem og synes ministeren ikke at beboernes livskvalitet også hænger temmelig tæt sammen med om de kan være sikre på at de får den medicin de har brug for og at der ikke er blandet rundt

at de enkelte plejehjem lever op til de eksisterende regler og vejledninger når der lokalt skal tilrettelægges en patientsikker medicinhåndtering og samtidig skal det også

med instrukser kan tilrettelægge arbejdet så det giver faglig mening

det er også et spørgsmål om at der ikke er overensstemmelse mellem den

medicin lægerne har ordineret og så det der står i medicinskemaerne og så står ministeren her og siger at der skal være fokus på livskvalitet vil ministeren ikke godt give mig ret i at man som leder ikke kan se stort på regler for medicinhåndtering

der er nogle helt klare rammer der skal være på plads

dem både når det drejer sig om medicinering men også når det drejer sig om andre aspekter af et godt ældreliv

med inddragelse og værdighed også derfor tager regeringen kompetenceudvikling af personalet på plejehjemmene og i ældreplejen seriøst regeringen har sammen med de øvrige satspuljepartier

lige afsat godt hundrede og fem og fyrre million kroner i demenshandlingsplanen til praksisnære kompetenceløft i kommunerne og regionerne det skal sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetence i praksis kompetenceudviklingen af personalet er også et punkt som specifikt er nævnt i forhold til initiativer som kommunerne kan anvende værdighedsmilliarden på i to tusind og seksten anvendte kommunerne ti procent af værdighedsmilliarden på kompetenceudvikling og i to tusind og sytten er forventningerne at kommunerne vil anvende seks procent af værdighedsmilliarden på kompetenceudvikling så fra centralt hold har vi skabt rammerne der skal sikre den nødvendige kompetenceudvikling hos medarbejderne på landets plejehjem

det så en lokal opgave at sikre at medarbejderne bliver klædt på

opgaver hvad enten det drejer sig om pleje eller

vurdering af sygeplejen var at den var helt okay det siger ministeren altså på trods af

et tredje skærpet uanmeldt tilsyn på

ikke småting og at embedslægen

kom med sytten konkrete kritikpunkter hvoraf mange af

altså over år hvor ministeren havde været leder

rette op på de steder hvor der var fejl og mangler i forhold til medicinhåndtering for eksempel hvorvidt alle beholdere med ophældt medicin var mærkede med beboeres navn og personnummer altså ting der er temmelig vigtige vi snakker om svækkede ældre der har behov for at få den rette medicin

skyldtes de manglende kompetencer hos

da ministeren var leder der eller skyldtes

ledelsesmæssige beslutninger som ministeren tog som leder fordi hun var uenig i de

det mest alvorlige er at det blev påpeget løbende at der

rettes op på de her ting uden at ministeren gjorde det

og nu diskuterer vi at det er vigtigt at personalet har de rette kompetencer skete de her fejl fordi personalet ikke havde de rette kompetencer eller skete de her fejl fordi ministeren som leder valgte

sytten anmærkninger fra embedslægen i siger jamen jeg har fokus på livskvalitet så det med medicinen

håndterer vi på bedste vis her hvor jeg er hvordan vil ministeren

sagde at hun var fagligt stolt af det der var foregået med medicinhåndteringen

hun lidt negligerer hvad det her betyder ved

indrette det efter lokale forhold er ministeren ikke enig i at det kan være farligt for svækkede ældre at få forkert medicin

det for eksempel er derfor at der er regler om at der skal være navn og cpr nummer på

det er klart at der stilles større krav til omhyggeligheden i medicinhåndteringen jo flere lægemidler der bruges reglerne for medicinhåndtering henhører generelt under sundhedsministeren

vil gerne nævne at styrelsen for patientsikkerhed i to tusind og femten har foretaget en gennemgribende revision af vejledningen om ordination og håndtering af medicin vejledningen skal sikre en ensartet høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin for mig er det vigtigt at medicinhåndteringen tilrettelægges så den er patientsikkerhedsmæssigt forsvarlig inden for de gældende

det er vigtigt at vi er meget opmærksomme på ældres lægemiddelforbrug derfor har regeringen taget initiativer på området størstedelen af initiativerne hører hjemme under sundhedsministerens område

vil gerne nævne dem kort her vi er som aftalt i satspuljen gradvis

at indføre en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboerne på plejecentre ordningen skal blandt andet medvirke til en forbedring af medicinhåndteringen på plejecentrene herudover er der i handlingsplanen for den ældre medicinske patient også flere initiativer

end fem slags medicin endelig vil jeg nævne at der også i aftalen om den nationale demenshandlingsplan to tusind og fem og tyve indgår initiativer med fokus på et mere hensigtsmæssigt

jeg siddet som borgmester i tretten år og jeg vil sige

hvis vi så sytten

kalde den leder til samtale og forsøge at få strammet op på det her

ny thyra frank som har samme holdning som den nuværende minister og bliver leder på et plejehjem hvad vil ministeren så sige til en sådan plejehjemsleder hvis hun fastholder

fokus på livskvalitet

så opmærksom på det omkring medicinhåndteringen hvordan ville ministeren reagere på en sådan plejehjemsleders

bare én men hele tre runder med uanmeldte skærpede tilsyn det kommer ikke ud af det blå det kommer jo

fordi man ikke har gjort tingene som ministeren nu står i dag og siger

før det kom så vidt som det gjorde

basale ting der skal være på plads så det er nogle af de kritikpunkter der var men jeg spurgte faktisk bredt hvorfor rettede ministeren så ikke op på det som leder

gå så mange år med kritikpunkter fra embedslægen og fra kommunen

lotte endte med skærpede uanmeldte

af de medarbejdere der arbejder med vores ældre et meget vigtigt område at have fokus på for de der møder vores ældre skal naturligvis kunne drage omsorg for dem på betryggende vis det gælder også i forhold til at kunne gribe ind i tide og blandt andet forebygge sygehusindlæggelser vi kan altid udvikle os og blive bedre til at håndtere de situationer vi står over for inden for sundhedsministerens ressortområde vil jeg særlig nævne den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient fra juni to tusind og seksten

dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti har prioriteret at

milliard kroner i perioden to tusind og seksten

million kroner årligt handlingsplanen skal blandt andet medvirke til at færre ældre får behov for en sygehusindlæggelse på grund af problemer der kunne være forebygget ved en mindre indgribende indsats dette skal blandt andet ske ved at styrke de kommunale akutfunktioner som er et tilbud til patienter der har særlige behov som ikke kan varetages af den øvrige hjemmesygepleje det skal også ske igennem et kompetenceløft til de medarbejdere i kommunerne der løser sygeplejefaglige opgaver og det skal ske ved

opretter flere udgående funktioner og øger deres rådgivning til kommunerne kommunerne og regionerne er i fuld gang med at implementere initiativerne i handlingsplanen og regeringen har en klar forventning om at de initiativer jeg lige har nævnt sammen med de øvrige initiativer i handlingsplanen vil bidrage til at styrke indsatsen for den ældre medicinske patient og ikke mindst til at forebygge

og det er ved gud nødvendigt så er det jo også et spørgsmål om hvilken kultur og hvilke arbejdsmetoder man har ude lokalt

nødt til at vende tilbage til det som vi har talt om tidligere i dag ministeren sagde ved det foregående spørgsmål at til trods for de mange

var det ministerens vurdering som som plejehjemsleder

når jeg

de første indskærpelser i to tusind og tre

fortløbende i alle årene frem og at man ikke afhjalp de problemer som indskærpelserne

med at ministeren siger at det var hendes vurdering

myndigheder der skal kigge plejehjemmene over skulderen for at se om det nu foregår rigtigt af hensyn til de borgere og beboere som er på plejehjem hvordan kunne det være vurderingen igennem adskillige år

det kommunale tilsyn og embedslægens tilsyn

er så vigtige bare de tager ansvar for det de selv synes er livskvalitet

nok sige er meget meget bekymrende vil ministeren ikke anerkende at vi har

det kan være farligt ikke at få sin medicin det kan være farligt at få den forkerte

der ser lige så løst på det og så kan vi meget gerne kigge fremad

har foregået på lotte har det er blevet påpeget over årene og ministeren mangler stadig at svare på hvorfor ministeren ikke rettede op

hvorfor det skulle komme så langt i forhold til skærpede uanmeldte

ministeren på lotte i to tusind og elleve

har været otte år til at rette op på de her ting i og det har ministeren så ikke gjort

og forventer at det gør man meget meget hurtigt ude på de plejehjem ministeren nu er minister for i dag så jeg må bare konstatere at det er en smule rystende for mig at høre at en tidligere plejehjemsleder

har vurderet at det var korrekt

lykkedes vil ministeren anerkende at det

tak til herre